fordi strafferammerne i regeringens forslag ganske enkelt er for lave hvis man vil forhindre unge mennesker i at forlade danmark og kæmpe på islamisk stats side og for sent fordi virkeligheden

banket på regeringens dør uden at man har turdet åbne

realiteterne i øjnene derfor vil vi stille ændringsforslag til regeringens forslag

regeringen har fremsat forslaget for sent og vil endelig gøre det mere ambitiøst

gøre det nemmere for anklagemyndigheden at rejse tiltale mod personer som har haft ophold i terrorzonerne i irak og syrien og vi vil straffe dem hårdere end regeringen lægger op til

indrejseforbud til områder i verden hvor der er risiko for at udrejste fra danmark vender radikaliserede tilbage til landet med færdigheder som sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb helt konkret skal justitsministeren

efter indstilling fra udenrigsministeriet pet og forsvarets efterretningstjeneste fastsætte en liste over de lande og de områder der er omfattet af forbuddet det skal være en betingelse at der i områderne er udbredte krigslignende handlinger eller terroraktivitet alle danskere der ønsker at rejse til de lande og områder der er opført på listen skal søge om tilladelse til det i justitsministeriet sker rejsen med det man kan kalde et anerkendelsesværdigt formål

tilladelse og såfremt der ikke opnås tilladelse eller ikke søges og der alligevel foretages en rejse til de pågældende områder skal det være muligt at idømme en straf på op til seks års fængsel når der træffes beslutning om at

skal det selvfølgelig kommunikeres klart

folketinget skal desuden have mulighed for at fjerne områder eller lande fra listen uanset myndighedernes beslutning det samme gælder i og for sig for udlændinge på ophold i danmark der ønsker at rejse til områder der er opført på

de skal ifølge vores forslag søge om tilladelse i justitsministeriet der skal vurdere formålet med rejsen såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål gives der selvfølgelig

rejser man alligevel som udlænding bosiddende i danmark

mister man automatisk sin opholdstilladelse det vil betyde at de pågældende ikke længere har retten til at indrejse og opholde sig i danmark de pågældende kan selvfølgelig ansøge om at generhverve opholdstilladelsen men det vil kun kunne imødekommes hvis der foreligger nogle helt særlige formildende omstændigheder med dette ændringsforslag gør vi tre ting vi rammer de potentielle trusler

mod danskernes sikkerhed som flyver under myndighedernes radar vi retter op på at regeringen er kommet for sent i gang med at se problemerne i øjnene og vi straffer hårdere end regeringen lægger op til ved at erstatte muligheden for bødestraf med en strafferamme på op

seks års fængsel for ophold i terrorzoner uden forudgående myndighedsgodkendelse forleden sagde landets statsminister i folketingets spørgetid at regeringen er åben over for forslag fra de borgerlige partier vi håber at justitsministeren har lyttet til statsministeren og til syvende og sidst vil lade vores ændringsforslag indgå som en del af de endelige

for sandheden er den at med det forslag som regeringen her har lagt frem risikerer vi altså at der er nogle mennesker nogle potentielle terrorister som flyver under myndighedernes radar og det

medmindre man kan løfte en bevisbyrde for at pågældende har begået terror kommer radikaliseret tilbage til danmark det tager vores ændringsforslag højde for og jeg håber at fru trine bramsen og med hende justitsministeren vil lytte til de meget meget kloge udtalelser der kom fra landets statsminister forleden dag om at man vil lytte positivt

som venstre og de øvrige borgerlige partier foreslår i forhold til almindelige frihedsrettigheder det vi jo siger her er

komme tilbage men så risikerer du altså en fængselsstraf på seks år

mister du den men det kunne være interessant at høre fru pernille skipper om hvad der egentlig i fru pernille skippers hoved er mest logisk er det at holde terroristerne her i landet

skal have en tilladelse for at de må rejse til syrien vil betyde at dem der har tænkt sig at tilslutte sig islamisk stat faktisk har tænkt sig at søge om den tilladelse og blive hjemme hvis de ikke får

frataget opholdstilladelse er mere effektfuld end regeringens trussel om frataget opholdstilladelse eller tror herre martin geertsen måske at mennesker der er så skøre i bolden for at bruge et lægmandsudtryk at de har tænkt sig

er rejst til syrien og irak for at begå terror og hvor bevisbyrden for at de har begået terror er svær at løfte det bliver nemmere med vores forslag med vores forslag er der også en

opholdstilladelse her i landet hvis de vælger at

begået terror eller opholdt dig

pågældende områder og alligevel vælger at vende tilbage til danmark risikerer du

de borgerlige partier havde nogle ændringer som vi forstod på justitsministeren at justitsministeren

set anerkendte og var enig i

vi har ikke fået nogen som helst former for invitationer fra justitsministeren til at få lukket den aftale derfor er jeg

sige ligeud stærkt pikeret over at justitsministeren prøver

justitsministeren og integrationsministeren ikke inviteret os over så vi kan få

datoer har jeg lige konfereret med mine borgerlige kolleger man kan bare sende

en aftale om forebyggelsen

har forsøgt at køre en konflikt op som i virkeligheden ikke er der det virker på mig som om justitsministeren i virkeligheden mest af alt vil have ævl kævl og strid

ønskede at den skulle forankres i civilsamfundet mig bekendt bøjede jeg mig på det møde og sagde det er okay at den ligger hos en myndighed fordi det gør den i andre lande er det så ikke venstre der er ude at køre noget op som slet ikke

hvis man synes at den pakke er god

der er lige blevet afværget et angreb i belgien og det handler faktisk om syrienskrigere vi mangler brændende de her forebyggende tiltag

på de møder vi har været til og derfor forstår vi ganske enkelt ikke at justitsministeren ikke har inviteret os til nogle nye møder al den stund vi i hvert fald havde den opfattelse at vi var noget nær i mål

nu ser vi jo så bare desværre at de her ting er blevet forhalet og at de unge har kunnet blive mere radikaliseret i mellemtiden

både det ene og for den sags skyld det andet så det er simpelt hen ikke korrekt når det er

mere end antydet både i aviserne i dag og også her i folketingssalen at vi skulle blokere for noget som helst justitsministeren har ikke inviteret os til nogen som helst former for møder hverken for at få lukket det ene eller det andet og det er det der er kernen i det her spørgsmål

der står i vores magt for at forhindre at de onde og udemokratiske kræfter

og vi skal ikke mindst gøre alt hvad vi kan for at stoppe rekrutteringen til de ekstremistiske miljøer med lovforslaget som vi behandler her i dag vil vi sikre at myndighederne får nye værktøjer til bedre at håndtere

det er nødvendigt hvis vi skal sætte en yderligere stopper for den udrejse vi desværre har set til lande hvor ekstremistiske grupperinger kæmper lovforslaget som vi behandler i dag retter sig både mod danske statsborgere og herboende udlændinge da vi ser eksempler på begge grupperinger der drager af sted i forhold til de danske statsborgere vil vi give mulighed for at politiet kan inddrage pas eller nægte at udstede pas hvis der er grund til at tro at en person vil rejse til eksempelvis syrien eller irak for at kæmpe politiet vil også få beføjelser til at meddele et såkaldt udrejseforbud

som forbyder en person at forlade danmark i et nærmere bestemt tidsrum

til at overtrædelse af udrejseforbud skal kunne straffes med bøde eller fængselsstraf indtil to år

forpligtelser foreslås det at politiet i særlige tilfælde kan tillade specifikke rejser og det foreslås at der skal være en særlig lempelig adgang til at indbringe politiets afgørelser for domstolene

er tale om udlændinge der bor i danmark og som deltager i hellig krig foreslås det med lovforslaget her at ændre udlændingeloven så en opholdstilladelse eller opholdsret kan bortfalde

har haft lejlighed til at diskutere ad flere omgange her i folketingssalen

det her lovforslag ikke stå alene

i den handlingsplan der blev fremlagt i september og hvoraf flere dele allerede er implementeret

centralt fokus på forebyggelse vi ved jo

af de radikaliserede miljøer jo bedre er mulighederne for at få dem på ret køl igen

ikke mindst med fokus på de sociale medier hvor vi jo ved at meget af rekrutteringen foregår desuden er overvågning af miljøerne fokus på retsforfølgelse og resocialisering også centrale elementer i handlingsplanen desværre findes der ikke én løsning på det her alvorlige problem hvis der gjorde

og det håber jeg at samtlige partier her i folketinget er enige om

som politikere i det her folketing ansvaret for at sikre at myndighedernes redskabskasse indeholder værktøj der kan bruges afhængigt af hvem de radikaliserede er og hvor langt de er med dette lovforslag supplerer supplerer vi værktøjskassen med endnu et redskab der skal forebygge at ekstremisterne får held

udleve deres ondskab med de ord skal

er hårdt i den sammenhæng synes regeringen det er en en barsk straf synes regeringen den er høj

i en konflikt i syrien som planlægger at tilslutte sig fjender af danmark det jeg spurgte om var om regeringen mener at to års fængsel i den sammenhæng er en hård straf lad mig for sammenligningens skyld

fra regeringen i den her periode regeringen mener at karteldannelse altså det

skal straffes med seks års fængsel regeringen mener at hvis man beskæftiger sig med salg af dopingmidler til sportsfolk og bodybuildere

straffes med seks års fængsel altså tre gange så høj en straf som den man lægger op til nu for at straffe potentielle terrorister synes regeringen virkelig at det

initiativ så kunne jeg egentlig også godt tænke mig at spørge ind til det

martin geertsen var inde på for det er jo en del af et fælles udspil som dansk

er dansk statsborger hvordan ser socialdemokraterne sådant forslag er det noget man vil støtte jeg ved godt man

komme til at falde ind under nogle af de paragraffer

jeg tror at den tidligere justitsminister

karen hækkerup sagde noget i retning af at det gode ved det her forslag

samtidig hørte jeg også regeringens repræsentanter da det her blev fremlagt første gang i pressen påpege igen og igen og igen at retssikkerheden skulle være i orden

behøver ikke at bevise noget advokater og institut for menneskerettigheder

at sige at det her risikerer at ramme mennesker som slet ikke har tænkt sig at gøre noget som helst galt fordi beviskravene er så vage mistankegrundlaget er så

er

retssikkerheden som vi er enige om skal være i orden

kan man klage til vi er enige om ikke sandt at domstolene jo altså kun kan dømme inden for de lovgivningsmæssige rammer vi vedtager i folketinget

så kan domstolene ikke sige at der skal flere krav til at man skal bevise det yderligere end

regeringen så vil

lukke døre statsministeren stod og sagde det samme her i folketingssalen men for os socialdemokrater er det helt afgørende at vi har en god diskussion om de

at det er på et oplyst grundlag og det vil sige at man juridisk har sonderet samtlige konsekvenser af et sådant forslag og det jeg samtidig siger er at skulle vi nå derhen hvor vi

finder ud af et fælles fodslag om nogle af de

forslag som venstre kommer med kunne det være at lovgivningen hørte bedre hjemme andetsteds

og den slags er det et ja eller nej til at

socialdemokraterne med justitsministeren i spidsen

andre aktiviteter som på forskellig vis udgør en fare for statens sikkerhed eller en væsentlig trussel mod den offentlige orden det er sådan set ganske fornuftigt

kommer tilbage så er der jo mulighed for at man kan straffe dem

ret væsentligt

supplere en afgørelse om at nægte udstedelse af pas med et såkaldt udrejseforbud

lægges også op til at man kan tage en opholdstilladelse fra en udlænding hvis vedkommende opholder sig eller har opholdt sig uden for landet

nogle aktiviteter som kan udgøre en fare for statens sikkerhed det kan igen være terroraktiviteter

at man har deltaget i kamphandlinger for islamisk stat

som vi læser lovforslaget

får frataget sin opholdstilladelse det er jo ganske glimrende hvis det kommer til at ske så kom endelig i gang med det

hvis det er at man får frataget sin opholdstilladelse fordi man har deltaget i nogle af de her aktiviteter så bør man jo sådan set aldrig nogen sinde vende tilbage til danmark så der synes vi godt at man kan stramme op

i lovforslaget af sådan mindre karakter som vi vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen men vi synes nu nok at der er behov for at man går videre end det

regeringen har lagt op til vi så meget gerne at man udvidede

for at fratage personer deres danske statsborgerskab hvis man er ude at kæmpe for islamisk stat hvis man har kæmpet imod danske styrker så synes jeg at man klart går over grænsen der bør vi udvide mulighederne for at man kan fratages statsborgerskabet vi kan jo se i nogle af de sager der har været at det

domstolene at forstå signalet

bliver dømt for eksempelvis overtrædelse af terrorparagrafferne

et udrejseforbud så man ikke rejser ud til nogle af de her konfliktzoner og hvis man gør det skal man miste sin opholdstilladelse og hvis man gør det

skal man mødes med en konsekvent og hård fængselsstraf når man vender tilbage det håber vi meget at regeringen vil være imødekommende over for vi synes også at den diskussion der har været inden for de seneste par dage passer fint ind her

landsforrædere der vil vi meget gerne fra

det mere klart fremgår at angreb på danske tropper og også

vores allierede i forbindelse med aktionen i irak altså er

tiltag skærpet straf for terrortræning og så videre som vi

der er behov for at regeringen kigger på

skjul på at vi er grundlæggende positive

stemmer ja når og hvis det kommer til afstemning så er svaret ja det gør dansk folkeparti vi vil som sagt komme med nogle

de forhandlinger som ikke bliver diskuteret andre steder end her vil jeg sige at de efter vores vurdering

vi havde i justitsministeriet husker jeg sådan at der var nogle bemærkninger fra de forskellige

for de seneste dage er der jo kommet nogle signaler fra statsministeren og justitsministeren

nogle forhandlinger skulle kunne afsluttes meget hurtigt

det grusomste undertrykkes eller slås ihjel af ekstreme grupper som vil det stik modsatte af demokrati og frihed derfor kan vi naturligvis heller ikke acceptere at danske statsborgere eller udlændinge bosiddende i danmark drager ud i verden og kæmper side om side med ekstremisterne nogle gange endda mod danske soldater derfor foreslår regeringen med det her lovforslag l ni og halvfems at det skal være muligt at inddrage eller ikke udstede pas til personer som mistænkes for at ville rejse til eksempelvis syrien eller irak for at kæmpe hvis man ikke er dansk statsborger men herboende udlænding

lægger lovforslaget op til at opholdsgrundlaget kan bortfalde hvis man tager af sted med samme formål

forholdsvis ny situation at så relativt mange danskere eller mennesker med ophold i danmark tager af sted for at kæmpe sammen med andre væbnede styrker og det bliver vi nødt til at tage meget alvorligt og derfor også imødegå disse

meget stærke konsekvenser men inden de fleste kommer dertil at de vil rejse fra danmark og ned at deltage i en væbnet konflikt

ligger der jo en foreliggende periode af kortere eller længere varighed hvor nogle har overbevist dem om det rigtige i at tage af sted som med alle andre politikområder mener radikale venstre at det bedste ville være om vi kunne forebygge at nogen overhovedet tager af sted derfor kan det her lovforslag ikke stå alene regeringen offentliggjorde i september en ny handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme som blandt andet indeholder konkrete tiltag

rekruttering til væbnede konflikter i udlandet handlingsplanen lægger op til en styrkelse af myndighedernes exitindsats så personer som er endt i ekstremistiske miljøer hjælpes til at forlade miljøerne igen der ønskes også en styrkelse af indsatsen mod

blandt andet ved at lade pet monitorere ekstremisters brug af internettet til at sprede radikaliserende materiale og rekruttere nye medlemmer endvidere vil vi gerne oprette et mentorkorps som kommunerne kan trække på hvis der opstår akut behov for en mentor til en person der er udsat for risiko for at

kan ringe til med deres konkrete bekymringer alt dette for at understrege at vi stadig tror på at rigtig meget kan forebygges og vores efterretningstjeneste

i denne indsats desværre er alle disse gode forebyggende elementer endnu ikke blevet til virkelighed da det kræver enighed i satspuljekredsen

vi desværre oplevet mere politisk drilleri end ægte optagethed af at få tiltagene sat i søen radikale venstre og regeringen er klar lad os komme i gang

man saftsuseme tage at komme i arbejdstøjet og så må man sætte sig ned og

sikrer at vi ikke kommer til at opleve et angreb som

som vi har set i frankrig og der hører jeg bare ikke regeringspartierne sige

kommer det ikke på tale at det sker i danmark så

at man i justitsministeriet

faktisk får sat sig ned og får truffet de beslutninger som sikrer danmark og som i høj grad kan være med til at modvirke at danmark bliver udsat for et angreb

i syrien og nordirak at gøre og det har heller ikke noget med danske syrienskrigere at gøre jeg synes man skal passe på med at blande sådan nogle ting sammen hvis man vil undgå at skabe en panikagtig stemning nu brugte jeg halvdelen af min

ordfører også på talerstolen senere jeg kunne godt tænke mig at spørge de radikale om problemerne med retssikkerheden

var noget de radikale var meget tydelige omkring da forslaget blev fremlagt i pressen til at starte med det er noget som der

stadig væk er kritik af blandt af institut for menneskerettigheder

radikale ordfører faktisk har læst det det ville ligne de radikale at gå op i

kunne vi ikke få en forklaring på hvordan de radikale kan gå med til så lave beviskrav

at min søn skal rejse i morgen der er meget meget forskellige måder

få den her mistanke på og derfor kan det ikke blive mere konkret det der til gengæld har været meget vigtigt for radikale venstre har været at man kan få sin sag prøvet hurtigt for en dommer så vi kan være sikre på at domstolene

at det jo kan betyde at man kan ramme uskyldige mennesker

indskrænke bevægelsesfriheden over for og 2 det her med domstolsprøvelsen

kunne godt tænke mig at få en bekræftelse

stille flere krav til beviser end der er i loven

at der stort set ikke bliver stillet nogen krav til hvad der skal til før det er ok at få frataget sit pas givet et udrejseforbud

ikke kan oplyses derom så kan de ikke bruges i forhold til at inddrage passet det er en væsentlig retssikkerhed som vi ikke tidligere har set i lovgivning

man desværre ikke i frankrig og her døde rigtig mange uskyldige mennesker i danmark har vi desværre set

en ret lind strøm af unge mennesker som har været været tiltrukket af at rejse til syrien og kæmpe for islamisk stat det er alvorligt for deres pårørende som

og fortvivlede tilbage men det er endnu alvorligere når de så vender hjem for så medbringer de nogle færdigheder som i yderste konsekvens kan bruges til terrorangreb

derfor nødt til at handle på den udfordring vi har faktisk været forholdsvis heldige med den forebyggende indsats den såkaldte aarhus model som jo praktisk talt har sat en stopper for udrejse fra aarhus hele verden kigger mod danmark for at lære af de erfaringer og det er rigtig godt så vi skal selvfølgelig have mere af den indsats men vi må altså også sande at vi

fået retsforfulgt nogen endnu for at rejse og der er også unge der har været af sted flere gange jeg synes det sender et kedeligt signal om at det stort set er risikofrit at tage af sted det er også baggrunden for at sf

stemmer ja til lovforslaget her om at tage opholdstilladelse og pas fra dem som vil rejse jeg må så også være ærlig og sige at når det handler om så dedikerede og målrettede unge med så ekstreme holdninger

end de her initiativer for at forhindre dem i at rejse vil de af sted så kommer de det

vi kan sidde og se på at borgere fra danmark rejser ud og bidrager til de uhyrligheder

islamisk stat står for eller kommer hjem med endnu mere forskruede ideer islamisk stat begår massive menneskerettighedskrænkelser og krigsforbrydelser de

sælger kvinder som slaver så kan vi bare forhindre én ung i at rejse fordi vi har taget passet så synes vi at det er værd at overveje vi må have en

bred palet af muligheder når det her skal bekæmpes og derfor synes jeg egentlig også at jeg vil sende en ros til regeringen for en meget klog handlingsplan som jeg synes indeholder en

som er rigtig gode blandt andet den her hotline som vi har diskuteret som skaber en indgang til hjælpen for forældre og pårørende og flere muligheder for at skride ind med exit både inden man rejser men også i forhold til dem som kommer hjem så vi kan rykke de unge ud af de ekstreme miljøer det er vigtige initiativer som desværre lige nu samler støv fordi vi ikke har fået et klart svar fra højrefløjen

er rigtig rigtig godt for ellers vil problemerne vokse

også været en del kritik af retssikkerheden i forslaget det er en bekymring som vi også i sf lytter til heldigvis er der adgang til

domstolsprøvelse og vi kommer også til at se en evaluering af forslaget

gerne at det her er

derfor stiller vi jo også et forslag sammen med et flertal kan man læse i pressen i dag om en solnedgangsklausul det betyder at loven ophører hvis vi ikke aktivt vælger at den skal fortsætte så har vi faktisk mulighed for at sløjfe loven hvis situationen i verden skulle ændre sig eller hvis det viser sig at lovgivningen skulle ramme skævt det er vigtigt for sf når vi tager så drastisk et skridt at det så også har den ønskede effekt

advokatrådet og institut for menneskerettigheder

beviskravene og et af citaterne lyder jo mere upræcist lovforslaget er formuleret jo større er risikoen for at

formulerede det noget i retning af at

at man ikke behøvede at bevise noget som helst fru karina lorentzen

set også lidt inde på det nu det her lovforslag handler ikke om dem der begår terror eller tilslutter sig islamisk stat det handler om nogle mennesker man tror måske har tænkt sig at tage af sted fordi man tror at de måske har tænkt sig at gøre noget fordi man tror at det måske

senere hen og beviskravene er meget meget

nu stemte sf jo ikke for terrorpakkerne i sin tid men jeg tror at

mange af de redskaber der lå i de terrorpakker faktisk har set at domstolene har formået at få det til at

lande rigtigt blandt andet

terrorfinansiering hvis man læser dommene

meget meget lange og fyldestgørende når man prøver at udrede det her så jeg har faktisk en

og tro på at at domstolene kan håndtere det her

en domstolsprøvelse altså at domstolene ikke kan fortolke loven anderledes end sådan som

at når der bliver vedtaget et lovforslag hvor der står at der bare skal være grund til at antage det og at det er tilstrækkeligt med en facebookopdatering der peger i retning af at man måske har tænkt sig at tage af sted så kan domstolene ikke sige at det ikke er nok med for eksempel sådan en facebookopdatering er det ikke korrekt at så er vi alligevel heller ikke mere sikre

jeg tror ikke der er nogen der dør af ikke at kunne rejse i en år og der er jo også lavet

hvis man har behov for at rejse i kraft af sit arbejde

skråsikker på hvad der kan opstå af

grænser for hvad det er for nogle situationer man kommer ud i

har faktisk en begrundet tillid til at

og jeg kan da have de borgerlige mistænkt for at

ikke er særlig optaget af de her bløde initiativer som faktisk har set ud til at virke i to tusind og ti lavede højrefløjen jo faktisk

egen plan hvor man efter to år havde gennemført seksten ud af tre og halvtreds aktiviteter så jeg synes egentlig man skulle feje for egen dør først

langer så kraftigt ud efter regeringen som faktisk har

ordføreren ikke svarede på mit spørgsmål i første omgang

bekræftelse af at sf

skal sige ja eller nej til vi synes faktisk det er utroligt vigtigt med antiradikaliseringsdelen med forebyggelsesdelen

spørgsmålstegn ved i det vi har sagt både i justitsministeriet og i socialministeriet og udadtil i øvrigt så hold nu op med

derfor har vi ikke initiativretten nu prøver vi at tiltage os den

ikke går så stærkt men vi har altså stadig ikke set noget man kan sige ja eller nej til har sf det

det var højrefløjen som krævede at vi skulle sidde ovre i justitsministeriet og pille i det lovforslag der ligger med en masse gode

forebyggende initiativer og mig bekendt glimrede højrefløjen ved sit fravær ved den pet

før sommerferien der var ikke en eneste af højrefløjens ordførere hvor man kunne høre

rigtig mange hjemme i stuerne som

er rigtig bekymrede efter

det man så i paris i sidste uge

ganske stilfærdigt spørge

altså er nok med det lovforslag og den

tidspunkt falder på plads når man er blevet trætte af at drille hinanden vil det være nok eller vil man gå længere vil man støtte de borgerliges forslag

skal være strafbart at opholde sig i

det er det hele verden skriger på og så er der også de lidt mere hårde tiltag som vi står

og behandler i dag jeg er ikke overbevist om

der bliver lagt frem og det vil vi højst sandsynligt også gøre med med det her forslag

er jo i forhold til bevisbyrden

for det sender et signal til de unge om at de risikofrit kan tage af sted og det er da en kæmpe udfordring og jeg tror ikke det løser det at vi så får endnu flere

paragraffer med en endnu strammere ordlyd ind i lovgivningen det må jeg bare

ganske enkelt ikke at man ikke kan finde beviser for at der er

har været af sted der er nogle ganske vigtige sociale medier i dag

kan dokumentere når der er nogle af

af sted jeg tror bare vi må erkende at tiden er kommet

vil acceptere at man tager af sted til hellig krig

komme dertil hvor de kan få dømt nogle af de her mennesker

jeg tror sådan set godt at de har opfanget det politiske signal om at det her er rigtig rigtig vigtigt for os alle sammen

være med at drive politisk plat på det jeg tror simpelt

at det løser udfordringen at vi får tusind nye

men vi skal selvfølgelig have et tilstrækkeligt strafferetligt værn og jeg er også tilfreds med at regeringen kigger på flere initiativer

fint men man skal jo mødes for at kunne forhandle

når vi har nogle af de problemer som vi har i dag i det danske samfund

den bedste form for forebyggelse den tilstrømning som vi ser nu

fra for eksempel syrien men det kan også være fra andre steder er jo noget af det der er med til at skabe fremtidens hellige krigere for nu at sige det lidt firkantet

er deler socialistisk folkeparti den bekymring som dansk

for lige nu står vi her og diskuterer konsekvenserne af tidligere tiders indvandring kan fru

at det der sker nu med for eksempel asyltilstrømningen er med til at forværre problemerne

og gør alt hvad de kan kan for at være integreret i det her samfund

synes man skal være meget varsom med at tage den slags debatter oven

har det ikke så meget med lovforslaget her at gøre så jeg

vil gerne bede om nogle spørgsmål til lovforslaget så vi kan diskutere det og så må vi tage den anden debat en anden gang det tror

der hvor vi ser nogle af de her meget radikaliserede miljøer jo netop er i nogle af parallelsamfundene

hvis det så er at man har en tilstrømning til danmark

parallelsamfund og kommer nye områder hvor der vil kunne opstå radikaliserede miljøer kan fru karina lorentzen dehnhardt slet ikke se

hvor man følger unge mennesker der er i risiko for at blive indfanget af islamiske ekstremister og

regeringen har en intention om at klæde socialrådgivere

lærere og jobcentermedarbejdere bedre på til at være opmærksomme på unge der er i fare

det synes vi er rigtig rigtig positivt

at finansiere det ved at tage penge fra en i forvejen udsultet socialpulje

som betyder at pengene kommer til at mangle hos nogle af de mest udsatte grupper i danmark og puljen i øvrigt er finansieret af mennesker ramt af sygdom eller arbejdsløshed

med et lovforslag der er så kontroversielt som det

de øvrige partier mest bruger tid på at snakke om hvem der er skyld i at de ikke er kommet længere ja så begynder jeg at blive lidt træt

i enhedslisten bakker vi op om om alle de initiativer der ligger

og bliver forhandlet lige nu i satspuljen og det gør vi fordi der er god grund til at være bange for islamisk stat det er en uhyggelig gruppe mennesker de spreder rædsel og frygt der bliver begået etnisk udrensning unge kvinder bliver voldtaget og selv

jeg er også bange

at begå terror i danmark og når vi taler med nogle af vores medlemmer eller familier som er

mærker vi en endnu mere nærværende frygt der findes mennesker i danmark som har familie og venner og bekendte i de

områder og som er meget meget bange

tale om hvad det er der ikke er et problem der er ikke nogen der taler om

strafværdigt hvis der er mennesker der drager til krigszoner for at beskytte deres familie og venner måske måske for at hjælpe humanitært og derfor vil jeg gerne tage afstand fra forslaget om at selve det at rejse til

vi behøver ikke andet end at forestille os hvad vi selv ville gøre hvis vi sad i italien og noget så uhyggeligt skete i danmark vi ville alle sammen rejse til danmark og hjælpe til

om nogle af de retssikkerhedsmæssige problemer som der er

det er et meget uklart anvendelsesområde det mangler en egentlig klar afgrænsning af hvad det er der er strafværdigt og hvad der er anerkendelsesværdige formål

det begreb man bruger i lovforslaget for at kunne give dispensation eller for at sige at det ikke er omfattet af lovforslaget vi ved ikke rigtig hvilke nødhjælpsorganisationer der er anerkendelsesværdige

uden at det er omfattet af lovforslaget eller er der ikke

man kan sådan set sige at lovforslaget har lidt svært ved at pege på hvad det er der egentlig skal være ulovligt sammenholder man det meget uklare anvendelsesområde med et meget svagt mistankegrundlag altså at der kun skal være grund til at antage hvilket altså er en nyskabelse i forhold til lignende indgreb så bliver de retssikkerhedsmæssige huller

ministeriet skriver selv som svar på

den kritik i høringssvarene at formålet jo netop er at undgå de krav om beviser man normalt stiller i straffesager som jeg også har nævnt tidligere

tidligere minister karen hækkerup sagt det endnu klarere da

er at man ikke behøver at bevise noget som helst så siger man at domstolene skal tage sig af de uklarheder men vi bliver nødt til at slå fast at magtens tredeling

at domstolene kun kan dømme på baggrund af den lovgivning vi vedtager og vedtager vi uretfærdig lovgivning

kan de ikke gøre den retfærdig enhedslisten har stillet

regnet fyrre spørgsmål til det her lovforslag vi vil have en afklaring så vidt muligt men vi må også

man truer dem med nogle års fængsel de har trods alt besluttet sig for at de er villige til at ofre deres liv for det her sindssyge stunt så det tror jeg ikke virker

det vi ved virker er nogle af de reelt forebyggende tiltag og det vil vi afsindig gerne være med til

antiradikaliseringsindsatser og fokus på de unge der er i risikogruppen for der er nogle faktorer der gør at unge mennesker ender i armene

skingrende vanvittige hvis jeg må bruge

det er det der virker det er ikke lige så flotte overskrifter som dem herre martin henriksen får skabt med sin idé om at man kan forbyde sig fra alting

opholdstilladelsen fra og så kan vi holde dem ude det er også det der er en væsentlig del af pointen i

fra dansk folkepartis side kan fru pernille skipper ikke se logikken i det og mener enhedslisten overhovedet at

at man tager opholdstilladelsen fra folk

det når de går ud og kæmper for for eksempel islamisk stat det var den ene del af spørgsmålet

de mennesker der er i risikozonen og så videre det er jeg godt klar over og det

at noget er konkret så længe det angår straffeloven og indeholder en eller anden form for forbud eller kan stå på den linjeplads der svarer til overskriften

i et af de danske dagblade det er sådan dansk folkeparti fører politik men det er

jeg har ikke tid til at svare på resten af spørgsmålet det

jo med samme ret spørge hvorfor så overhovedet putte folk

man er så forskruet oppe i sit hoved at man vælger at tage af sted

martin henriksen hvad vil man så og så fik vi at vide at man vil forebygge og det vil vi også der

ingen tvivl om at det virker men det virker jo ikke sådan

har postet billeder på facebook og twitter og hvad ved jeg hvor de stolt poserer sammen med

kammerater fra islamisk stat er det

og deltager dernede og det anerkender jeg og det synes jeg vi skal prøve på at løse men det løser vi altså ikke ved at lave lovgivning der risikerer at ramme uskyldige mennesker jeg er ked af at herre jan e jørgensen ser en lille smule misfornøjet ud jeg prøver faktisk at svare på spørgsmålet

ja hvis man overtræder straffeloven begår terrorhandlinger i syrien og irak så synes vi at man skal retsforfølges og straffes vi ved der er et problem det medvirker vi gerne til at prøve på at løse men vi skal nu engang i en retsstat bevise

få vist at vi seriøst vil sætte en stopper for dem

at der kom så meget svar på de spørgsmål som blev

jeg bare spørge om enhedslisten vil bidrage til at sikre at færre kommer tilbage og fortsætter en dagligdag her i danmark

faktisk lettere fornærmende

har jeg jo som jeg også sagde i min ordførertale nogle ting som vi ikke synes er strafværdige vi kan ikke mener vi bebrejde mennesker der gerne vil tage ned og beskytte deres familie mod islamisk stat dem kan vi ikke kriminalisere som den borgerlige blok gerne vil vi mener ikke at nødhjælpsarbejde skal være kriminelt nej

nok begår de noget der er dumt men det er ikke

jo det vil vi meget gerne være med til at sætte hårdt ind over for det vi allerhelst vil er at forhindre at folk overhovedet tager af sted

altså ikke ved at sige til dem at man tager passet fra dem det tror vi altså ikke virker

nødhjælpsarbejdere og dem som drager i hellig krig jeg stillede egentlig bare et helt simpelt spørgsmål kan godt forstå at det måske kan være ubehageligt at svare på men

enhedslisten bidrage til at sikre at færre af dem som rejser ud rent faktisk kommer hjem til

men simpelt hen helt konkret

altså ikke noget så at sørge for at der ikke er nogen der kommer tilbage igen

taget af sted skal de så også holdes ude det kan vi ikke gøre inden for vores konventionsforpligtelser så fru mai mercado kan godt stå og lade som om enhedslisten ingenting vil

konservative har opfundet den dybe tallerken problemet er bare at det i foreslår ingen ingen gang har på jorden

og du mister din opholdstilladelse hvis du er på ophold

vi skelner jo netop mellem islamisk stat og læger uden grænser ved at sige

har du selvfølgelig mulighed for at opholde dig i de her områder

en meget logisk måde

det der problem vi har med at det er svært at løfte en bevisbyrde i forhold til terror

i virkeligheden ikke langt mere logisk og sammenhængende og retssikkerhedsmæssigt korrekt

fra venstre så den vurdering

i forhold til selve forslaget kriminaliserer man jo ikke de egentlige handlinger men

at opholde sig i nogle bestemte områder

vil man få nogle bevismæssige problemer som man også

vil have svært ved at løfte men som man efter min mening skal løfte uanset hvad

risikerer man altså også at ramme nogle mennesker som måske ikke har fået indhentet dispensationen men som heller ikke har gjort noget galt og for det tredje mangler man at afklare

jeg vil foreslå herre martin henriksen at læse nogle af de mange spørgsmål

problemet med at afklare hvad et anerkendelsesværdigt

og så er det fuldstændig adskilt desværre er

så jeg ved ikke hvorfor jeg skal foretage den afvejning jeg vil sige det sådan at hvis venstre laver et egentligt lovforslag med bemærkninger

man kan se hvad mistankegrundlaget er hvilke beviskrav der bliver stillet så kan man foretage den vurdering jeg ved ikke hvorfor jeg bliver bedt om

svare på hvem det er der er mest tosset i sine forslag

krigere udgør den største trussel europol har opjusteret trusselsbilledet og vurderer at særlig hjemvendte syrienskrigere udgør en alvorlig trussel det er i sandhed ekstraordinære tider og i ekstraordinære tider kan der også være grund til ekstraordinær lovgivning og det er vel det vi står med her

fra liberal alliances side men det er vigtigt for os at man også husker på de grundlæggende frihedsrettigheder og på retssikkerheden for det står højt for os vi skal huske at kampen imod islamismen er kampen for de vestlige frihedsrettigheder

derfor ser jeg også frem til at ministeren giver diskussionen i forhold til mistankegrundlaget et par ord med på vejen

derfor foretrak vi sådan set et indrejseforbud frem for et udrejseforbud fordi man er på mere sikker grund og derfor er vi gået sammen med en lang række partier om at lave et flertal for at dette lovforslag bliver udstyret med en solnedgangsklausul

der har været diskuteret lidt om det her forslag løser det hele og det er jo fuldstændig som at være tilbage til diskussionen i onsdags da vi havde hasteforespørgsel

ahr det forslag løser ikke det hele og det er

der er en række andre ting der skal gøres både i forhold til synes vi at straffe dem der truer og intimiderer andre mennesker til ikke

men vi skal også huske på at straf ikke kan stå alene der skal også gøres noget på det forebyggende

antiradikalisering har været på sin plads

den forebyggende del i forhold til antiradikalisering meget meget væsentlig og vi håber at partierne hurtigst muligt kan blive enige om en løsning også i dette spørgsmål men

tilbøjelige til at være positive

konflikten men blot forlænger den dels fordi deltagelse i konflikter har den konsekvens

pågældende opnår nogle militære færdigheder

en stærk radikalisering forråelse og voldsparathed kan være med til at skabe

problemer i danmark når de pågældende vender tilbage det er derfor vigtigt

der er muligt for at forhindre rejserne dels skal der sættes ind med præventive tiltag dels skal rejserne forhindres ved at inddrage

ved at give de pågældende udrejseforbud samtidig skal myndighederne være særlig opmærksomme på at gribe ind over for de personer som her i landet radikaliserer de unge og indgyder dem så meget had at de får lyst til at rejse til konfliktområderne mange vurderer at radikaliserede syrienskrigere der vender hjem til danmark udgør en meget stor trussel og det forstås jo godt de er hærdede de er endnu mere fanatiske de er våbenkyndige og de er uddannet i en terroristrede

forventer at myndighederne også retsforfølger dem der opfordrer til at andre rejser af sted og derudover ønsker vi også at det bliver strafbart at opholde sig i områder som for eksempel er kontrolleret af is uden forudgående myndighedsgodkendelse

der gør det muligt at inddrage opholdstilladelser her i landet og vi vil i den forbindelse opfordre til at den bestemmelse bruges så vidt det overhovedet er muligt vi havde gerne set at lovforslaget også tog fat i

for at inddrage statsborgerskab hos de nævnte personer men det må vi så arbejde videre med endelig skal det nævnes at det er noget underligt at regeringen afviste vores forslag om inddragelse af pas hos personer som man mistænker for at ville rejse til konfliktområder

men nuvel man kan blive klogere og det skal da ikke afholde os fra at støtte lovforslaget men som vi ser det er arbejdet kun

satspuljemidler i forbindelse med antiradikalisering eller man kunne svare på nogle af de konkrete spørgsmål

et helt fjerde sted nemlig ved at slå fast at det der må være vores væsentligste opgave i den situation

at tilvejebringe danskernes tryghed og sikkerhed

en alvorlig trussel mod det danske samfund vi har lige alle sammen været vidner til

et et inhumant

og et alvorligt angreb mod ikke bare tegnere i frankrig mod ikke bare det frie franske samfund men mod alle de værdier og idealer hvorpå danmark står og skal bygge på pet vurderer at der er en alvorlig trussel mod danmark ikke sådan at vi i vores respektive hverdagsliv skal gå og være bange men forstået sådan at der mod det danske samfund i lighed med en række andre samfund er en alvorlig trussel vesten er blevet nævnt flere gange fra talerstolen i dag med god grund vi har set et angreb mod

det jødiske museum i bruxelles vi har set flere angreb i frankrig men det her er jo ikke kun et spørgsmål om vesten og det her er ikke kun et spørgsmål om islam for kort tid siden var det skolebørn i pakistan og mens vi andre har været optaget af de forfærdelige forhold i frankrig har måske tusindvis af mennesker mistet livet i nigeria vi er ikke i en konfliktsituation mellem islam og vesten

en konfliktsituation mellem et lille totalitært reaktionært udemokratisk og inhumant mindretal der bruger deres religion til at ville undertrykke alle os andre på den ene side og alle os der heldigvis er majoriteten på hele den globale scene på den anden side i den situation skal vi selvfølgelig vægte vores demokrati vores åbne og frie samfund og de redskaber vi har deraf men vi må samtidig heller ikke være naive for den aktuelle trussel er alvorlig

de unge herboende udlændinge der vender danmark vores demokrati ryggen udrejser til eksempelvis syrien og irak

den forkerte side kæmper for islamisk stat måske med

tilbage til det danske samfund så risikerer de

trusler mod det danske samfund vi ved at de er radikaliserede vi ved at der er udemokratiske tendenser og vi risikerer oven i det at de kommer tilbage med færdigheder og kompetencer der kan bruges imod det danske samfund og vores frihed det er derfor

og samtidig sikre at udlændinge ikke kan vende tilbage hertil

og om retssikkerheden er på plads det er især liberal alliance og enhedslisten der har stillet det spørgsmål

at vi med det her lovforslag går ned ad en vej vi ikke har tradition for i danmark for normalt

er det jo sådan at en bevisbyrde skal kunne løftes for at der overhovedet kan igangsættes en retssag

at folk skal kunne idømmes noget når vi har behov for her at benytte os af

hvis vi skal kunne tage passet fra folk der har tænkt sig at rejse til syrien

kunne have samme bevismængde

at det er nok bare lige

en klar formodning om at det er det der vil ske og at det kan have følger enten for vores egen stats sikkerhed for den offentlige orden eller for andre staters sikkerhed er det en vej vi skal forfølge i alle mulige sammenhænge nej det er det selvfølgelig ikke det er en vej vi bliver nødt til at betræde fordi vi står i en aktuel og alvorlig situation

der ønsker at vi går længere end lovforslaget her blandt andet har partiet venstre udtrykt et ønske om

jeg er ikke afvisende over for den idé jeg har meget svært ved at se på hvilket legitimt grundlag man har behov for at udrejse til syrien eller irak i dag

overhovedet ikke at det skal lægges oven i de øvrige initiativer vi tager fra regeringens side

vil det tilsvarende og det synes jeg at man skal være ærlig og sige i debatten være et meget stort skridt når en stat beslutter sig for at lave indrejseforbud til andre lande

mest kender fra totalitære samfund det betyder ikke at det ikke kan være

men vi skal tænke os godt om det skal udformes på den rigtige måde og vi skal foretage alle de afvejninger der er nødvendige derfor vil jeg ingenlunde love folketingets partier

bare lige med et ændringsforslag til et helt andet lovforslag jeg har behov for at tænke mig grundigt om jeg håber også at folketinget vil påtage sig den opgave for det er det er en væsentlig ændring af vores måde at arbejde på som venstre og andre borgerlige partier lægger op til

alle gode forslag men vi kommer

med hovedet under armen eller uden at foretage de nødvendige afvejninger der skal til jeg tror egentlig de fleste her i salen har det på samme måde som jeg nemlig at vi har lyst til at reagere hurtigt fordi problemerne er så alvorlige og vi skal gøre det med al den hast vi kan tilvejebringe men vi skal også gøre det

konfliktområder hvem tror så på at den situation ikke også kan findes om to fire seks otte eller ti år der kan opstå nye konflikter

lovgivning ikke bare skal bortfalde jeg er altid villig til

evaluere jeg er altid villig til at reflektere over vores lovgivning og jeg er altid villig til at diskutere med folketinget om den lovgivning vi har på retsområdet opfylder de behov vi har men at beslutte

som værende helt nødvendig i værnet mod syrienskrigere

om et par år synes jeg er en mærkelig måde at arbejde på jeg synes heller ikke det stemmer helt overens

gå endnu videre så jeg vil gerne have at man

i al sin væsentlighed

den mere interne christiansborgdiskussion om et konkret

jeg vil blot appellere til at man i den her sag i lighed med andre ikke tager gidsler

vi har haft gode møder det hørte jeg også

en lang runde i socialministeriet efterfølgende i justitsministeriet vi har imødekommet

en række ønsker og jeg synes sådan set samlet set har gjort planen bedre

bringe forskellige synspunkter sammen og kvalificere et udspil

en regering hvad enten den er rød eller blå så en tak fra min side

seneste møde var det min klare opfattelse at vi sådan set var enige

implementeringen udformningen blandt andet af vores ønske om at have mere fokus på exitstrategier altså hvordan

hvis man af egen overbevisning eller

vende tilbage til det mere normale samfund igen

har vi ikke besvaret endnu men det mener jeg da

forhindrer os i at lave

den generelle politiske aftale

antiradikaliseringsplan som vi har lagt op til

får vedtaget lovforslaget her så myndighederne får nye redskaber i den helt helt nødvendige demokratiske kamp mod syrienskrigerne lad os få aftalt vores antiradikaliseringsplan med de ændringer

fremkommet nye forslag eksempelvis om et decideret indrejseforbud

lave det arbejde på en kvalificeret

eftefølgende med de ord vil jeg gerne sige tak for behandlingen og jeg lytter mig til at der at der er bred opbakning til lovforslaget her

hvordan de så vil imødegå de problemer der er for

have oversendt nogen som helst form for materiale

omhandlende det som vi var enige om

jeg skal spørge justitsministeren om det ændringsforslag som vi vil stille

som handler om det som justitsministeren ganske rigtig kalder et indrejseforbud til syrien og irak

regeringspartierne stemme for et beslutningsforslag som vi fremsætter her i

omhandlende det samme eller hvilken proces forestiller justitsministeren sig

i folketinget i den her sag jeg synes vi arbejder godt konstruktivt og klogt i fællesskab

i gang med tilvejebringe et meget bedre lovgrundlag end det der har været tidligere det

vil jeg så være med til at lave en meget grundlæggende ændring af vores retspolitik på

det er nu engang min opgave også når vi har lyst til i fællesskab

arbejde hurtigt at være den der som landets justitsminister holder hovedet koldt og sørger for at vi

beslutninger og foretager vores overvejelser på det rigtige grundlag

altså

at fratage statsborgerskab det er måske for meget at forlange i den

justitsministeren kan se en vis ræson i at man

vi har ventet i lang tid på det her men vi synes det kunne være rigtig fornuftigt hvis vi sendte det signal at vi arbejder hen imod at det kan træde i kraft lige så snart det overhovedet er muligt og det må kunne gøres hurtigere end

helt grundlæggende har jeg meget meget svært ved at se for mig at vi laver store ændringer af vores retspolitik i danmark

var at stemme ja til et beslutningsforslag for et beslutningsforslaget gør jo netop at justitsministeren og justitsministeriet så får bolden og kan skrue et lovforslag sammen som bliver rigtigt klogt og velovervejet for nu at

at sætte hele embedsværket i gang med at udarbejde sine lovforslag med bemærkninger og så videre

hvis vi kunne lande den der at justitsministeren

ideen men at selve processen selvfølgelig skal være rigtig klog og velovervejet med dygtige mennesker i justitsministeriet som penneførere så tror jeg

med at træffe den beslutning at vi ønsker at lave det forbud så er det vidtgående det er meget meget voldsomt at en stat siger til sine indbyggere

derfor skal man gøre det med meget meget stor omtanke og jeg vil kende det materielle indhold før jeg tager stilling dertil

i den situation verden

overveje det min fornemste opgave som landets justitsminister er at passe på danskernes tryghed og sikkerhed

er andre partier i folketinget der kan fremkomme med gode ideer

også her har man jo skullet gøre sig en række nødvendige overvejelser om rækkevidden af forslaget og selvfølgelig også adgangen til at kunne få det afprøvet ved domstolene det

står jeg fuldt ud bag lovforslaget fordi jeg mener det er nødvendigt at vi opstiller det tilstrækkelige værn mod at folk

vi kan igangsætte og iværksætte for at undgå de trusler der er og vi er langt i danmark vi har en effektiv efterretningstjeneste

som har bidraget til at modvirke angreb også mod det danske samfund

at bygge oven på et i forvejen stærkt og godt fundament vi har vores egne ideer som vi søger folketingets opbakning til det er

altså den principielle holdning at man når der indkommer ideer fra andre afprøver dem jeg vil ikke tage stilling til en meget meget vidtgående ændring

med de bløde elementer men det betyder også at de skal kobles med de hårde elementer og at vi i

skal se sker i danmark at finde ud af hvor langt regeringen

er parat til at gå det skal på ingen måde ses som politisk drilleri det skal egentlig ses

vores opgave er at sikre at vi har myndigheder i danmark der matcher det de andre kan for at forebygge for at modvirke men selvfølgelig også for at kunne reagere der vil hele tiden være en balance mellem retssikkerhed personlig frihed og vores evne til at kunne modvirke terror men mit helt principielle udgangspunkt er at vi bliver nødt til at kunne matche de formørkede kræfter der ikke ønsker det danske samfund

om retssikkerhed og frihedsrettigheder som også ligger os meget på sinde

en solnedgangsklausul og det er jeg glad for at vi klarer uden om ministeren

det som jeg er så bekymret for det er mere hvad der kommer til at ske i forhold til mistankegrundlaget ved den efterfølgende domstolsprøvelse

håber at ministeren vil være indstillet på

og eksempelvis bidrager som vi ser det lige nu

har den helt grundlæggende og klare holdning at danskere selvfølgelig ikke ustraffet skal kunne deltage i væbnet kamp mod danske soldater det siger

grundlæggende en absurd og grotesk situation

en opfordring fra den irakiske regering til at nedkæmpe islamisk stat

menneskeheden og er en trussel mod os

og så på den anden side er der unge danskere eller herboende udlændinge der rejser ud og kalder sig selv for såkaldte hellige krigere går over på den forkerte side kæmper imod demokratiet

i konkrete tilfælde også imod danske soldater

i mine øjne at at betragte som

derfor skal vi selvfølgelig gøre hvad vi kan for at forhindre de pågældende i

vi skal også gøre alt hvad vi kan for at de pågældende bliver retsforfulgt når de

for den her diskussion men måske snarere i fremgangsmåden straffeloven indeholder allerede en række

bestemmelser som afhængigt af nærmere omstændigheder kan bruges til at straffe personer

hundrede og fjorten e blandt andet om at fremme virksomheden for grupper eller sammenslutninger der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger den bestemmelse vil kunne bruges hvis en person deltager i

på vegne af en gruppe eller en sammenslutning der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger

dermed fremmer gruppens eller sammenslutningens virksomhed det gælder også selv om personen ikke selv medvirker til at begå selve terrorhandlingerne også når der ikke er direkte tale om terror vil danskere efter omstændighederne kunne straffes for at deltage i

regler om vold og drab gælder også i den situation

anvender straffeloven jo ikke direkte begrebet landsforræderi der er

som indeholder en bestemmelse om bistand til fjenden under krig

paragraf har nogle år på bagen

er etableret umiddelbart efter anden verdenskrig

og regeringen synes at det er

i forhold til de situationer danske soldater indgår i i dag det er for eksempel spørgsmålet om krig omfatter det også væbnede konflikter mod en ikkestatslig gruppe

væbnede konflikter der ikke i praksis risikerer at

berøre dansk territorium derfor har regeringen bedt straffelovrådet om at vurdere spørgsmålet om den strafferetlige behandling af

danskeres deltagelse i væbnede konflikter i udlandet

afvejning blandt andet i forhold til det folkeretlige grundlag og det bliver vi nødt til

i et tempo som nogle gange kan være lidt uforeneligt med mit eget lidt utålmodige

væsen skal jeg være ærlig og sige jeg har stor respekt for

kommer videre med det her spørgsmål så hurtigt som muligt og derfor har jeg og det gør man ikke så tit som justitsminister

det arbejde vil blive færdiggjort før sommeren her

så er mit håb selvfølgelig at vi får skabt et endnu

sige to ting det er ikke sådan at der ikke i dag er bestemmelser vi kan straffe de pågældende efter det er der jeg vil bare gerne have

mange veje ind til en eventuel retsforfølgning fordi jeg synes det er afgørende hvis bevisbyrden overhovedet kan løftes at folk bliver holdt ansvarlige for

de måtte have gjort eksempelvis i syrien eller irak det andet jeg bare

at der her er et område hvor jeg tror det er vigtigt at vi tager den rigtige stilling

fuldstændig uacceptable adfærd der ligger bag

danskere eller herboende udlændinge vender danmark ryggen og kæmper for islamisk stat som vi ser det lige nu i syrien og irak der er kun grund til at tage afstand fra den slags

var samlet for at diskutere var at kunne bidrage til den internationale koalition

diskussionen så stod om i de timer var om man skulle forsinke hele den danske deltagelse i koalitionen

at man selvfølgelig måtte have straffelovrådet med ind i arbejdet fordi der også her er tale om noget relativt komplekst så der er ikke tale om en kovending selv om jeg har set begrebet brugt

få den tanke

beslutningsforslag så kan man jo sætte handling bag ordene man kommer i hvert fald godt i gang med den proces og mit andet spørgsmål er om ministeren egentlig ikke nu vil

lave et forslag til hvordan man kan præcisere teksten i lovgivningen

det vi også sigter på er den konflikt

til mellemøsten og kæmper for islamisk stat mod danske styrker og det er ikke kun i den situation hvor man direkte angriber eller skyder det er det også når man bistår fjenden imod de danske styrker så klart kan det siges så klart

min side straffelovrådet er blevet bedt om

fremrykke deres arbejde så vi får en deludtalelse inden for en overskuelig

kendskab til en række der har været af sted nogle er vendt tilbage hvorfor ikke afprøve det ved domstolene for at finde ud af

man med den gældende lovgivning kan få dømt

bestemmelsen om landsforræderi

den ene gang efter den anden appelleret til regeringen om at tage situationen alvorligt

må sige at der sådan generelt set er flere hårde ord end hård handling

forleden beskyldte landets justitsminister her i salen de borgerlige partier for at blokere for en aftale om forebyggelse

under det forrige punkt er ret vildt det er nærmest ovre i det forargelige da vi gik fra vores seneste møde

jeg taler på alle borgerlige partiers vegne med en fornemmelse af at vi nærmest var enige

oprindelige udspil fra regeringen siden har vi intet hørt

justits eller integrationsministeren absolut intet ingen invitationer ingen møder

efterfølgende skal høre på at det er de blå partier

forsinker processen men lad det nu ligge

spørgsmål er vil regeringen tage imod de blå partiers invitation

at få afsluttet de forhandlinger ja eller

tage et andet eksempel forleden udtalte justitsministeren at hun opfatter det som landsforræderi hvis danske statsborgere og personer på ophold

her i landet må man også forstå bekæmper danske styrker i udlandet blandt de borgerlige partier tænker vi

os endelig komme i gang med at få prøvet nogle sager ved de danske domstole efter de såkaldte landssvigerparagraffer i straffeloven men når man så

lige før går justitsministeren på klingen og spørger

er svaret en mellemting imellem tavshed og nej kan vi ikke her i dag få justitsministeren eller en anden repræsentant

for regeringspartierne til i klare og utvetydige vendinger at oplyse os om hvorvidt justitsministeren vil bede anklagemyndigheden om at rejse en eller flere sager imod hjemvendte syrienskrigere efter de bemeldte landssvigerparagraffer ja eller nej lad mig tage et tredje eksempel forleden udtalte landets statsminister her i folketingssalen på et spørgsmål fra venstres formand herre lars løkke rasmussen at regeringen

åben over for at se på oppositionens forslag til bekæmpelse af radikalisering herunder især som jeg også nævnte i min ordførertale under det forrige punkt at forbyde ophold i terrrorzoner uden forudgående myndighedsgodkendelse men hvad betyder åben over for

det et ja eller et nej til de blå partiers forslag er man ud fra en politisk betragtning i regeringspartierne for eller imod de blå partiers forslag man må give justitsministeren at justitsministeren virker drøngodt på tv justitsministeren siger de rigtige ting justitsministeren virker hård i flinten men er det andet og mere end snak lad os få svar på vores spørgsmål og her er dansk folkepartis beslutningsforslag

det er svært at finde ord for hvor uacceptabelt og kujonagtigt det er når danske soldater gøres til mål for danske ekstremister det gælder uanset hvilken bevæggrund man har for at drage i hellig krig det skal på alle måder fordømmes

slå fast at det er strafbart og det skal det også være at deltage i terrorbevægelsens usmagelige kampe straffeloven indeholder desuden allerede en række bestemmelser der kan bruges til at straffe personer der deltager i væbnet kamp mod danske soldater det gælder også straffelovens § en hundrede og fjorten

og de gælder selvfølgelig også i angreb mod danske soldater

i eksempelvis syrien eller irak det er hvilken paragraf man skal sigtes på baggrund af som det forhåbentlig er klart for alle her bad regeringen allerede i efteråret straffelovrådet om at vurdere spørgsmålet om den strafferetslige behandling af danskeres deltagelse i væbnede konflikter i udlandet som en del af regeringens handlingsplan om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme dette arbejde er der nu sat turbo på og

udtalelsen skal gives inden sommerferien lad mig gentage at strafferammen for deltagelse i

er høj vi socialdemokrater bakker op om undersøgelsen af om den juridiske definition på landsforræderi

som straf og på den baggrund

ser vi gerne en eventuel justering af lovgivningen der skal ikke herske tvivl om at vi tager voldsomt afstand fra deltagelse i kamp mod danske soldater men vi afviser

beslutningsforslaget her i dag fordi vi ønsker et solidt juridisk grundlag før vi

jeg siger tak

var tanke og lyt nu godt efter dansk folkeparti

i væbnet konflikt bør undgås men vi anerkender at det en gang imellem er mest rigtigt at danmark engagerer sig også militært i kampen for en verden hvor flere mennesker kan leve frit og demokratisk med hinanden

over for militarisme gælder naturligvis og i endnu højere grad over for danskere som med våben kæmper mod de danske soldater som vi har sendt ud i verden for at kæmpe

og derfor

at det da umuligt kunne passe at man under gældende lovgivning ikke bliver straffet hvis man kæmper mod danske styrker i udlandet

så også kunne jeg konstatere men jeg synes da som justitsministeren også udtalte i sin tale at det er vigtigt at undersøge om lovgivningen også tager tilstrækkeligt højde for situationen hvor danske soldater må kæmpe mod andre danskere som er på fjendens side det har regeringen sat straffelovrådet til at undersøge og justitsministeren har nu fremskyndet denne undersøgelse så vi inden sommer kan få

herfra den afventer vi i radikale venstre og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget alligevel

det groteske i at danske soldater udsendt af det danske folketing kan blive stillet i væbnet konflikt over for andre danskere

på den problemstilling som er skitseret her

det pågældende beslutningsforslag det ser vi frem til jeg har

hvordan vi kan bruge de her såkaldte landsforræderparagraffer

hvis man kan indrette dem på en måde så bevisbyrden bliver nemmere at løfte

rigtig rigtig godt fordi

formået at få stillet nogen til regnskab endnu så vi støtter

det oplæg som

straffelovrådet og selv om det var et fint forslag fra dansk folkeparti

vi ikke støtte det vi kommer til at afvente det arbejde der foregår i straffelovrådet men

tage ned og kæmpe sammen med islamisk stat i syrien eller nordirak og

de uhyrligheder som den organisation

terrorbestemmelser eller krigsforbrydelser så det er ikke fordi

der er folk der går fri mens

selvfølgelig skal det retsforfølges og straffes hvis man begår sådan

andre vil hellere vente på at straffelovrådet bliver færdigt og det vil så åbenbart først blive i næste samling

havde man vel nærmest bare udtrykt regeringens politik lyder det i hvert fald

man skal tolke det på den måde fordi ellers er bare udenomssnak så er det jo bare en undskyldning for

man gerne vil virke som om man gerne vil stramme op men skal vi tage ordene for pålydende vel i virkeligheden både fra ministeren og fra den socialdemokratiske og

den radikale ordfører så må vi gå ud fra at i næste folketingssamling vil partierne også selv om de ikke skulle

og så er alt jo godt

værn mod deltagelse i og hvervning til væbnede konflikter i udlandet i den forbindelse vil vi gerne opfordre ministeren til at sikre at den opgave prioriteres meget højt beslutningsforslaget er en god anledning til at få set på om reglerne er gode nok eller om der er behov for opstramninger sigtet med beslutningsforslaget er vi enige i nemlig at sikre at det er strafbart at deltage i væbnede konflikter mod danske styrker i udlandet og samtidig sikre at der rent faktisk rejses tiltale mod de pågældende personer

som jo er en del af politiets efterretningstjeneste altså pet

sidste år at truslen er alvorlig og at konflikten i syrien og irak er den væsentligste faktor

i trusselsbilledet cta vurderer at det samlede antal personer der er eller har været udrejst til konflikten i syrien og irak udgør

men påpeger også at tallet reelt kan være højere mindst femten af de udrejste er efter

vurdering blevet dræbt herunder også i forbindelse med for eksempel selvmordsaktioner i irak for islamisk stat så

for at gøre det klart at det er den slags mennesker vi har med at gøre her deltagelse i krigen kan jo reelt være en handling rettet mod danske styrker altså mod danske soldater som er rejst ud med mandat fra det danske folketing hidtil er ingen af de såkaldte syrienskrigere blevet sigtet og dømt efter dansk lovgivning for at have deltaget i væbnet konflikt mod danske styrker i udlandet og hvis ikke disse handlinger er kriminelle efter gældende lovgivning

bør der laves de nødvendige ændringer i straffeloven der klart og tydeligt kriminaliserer handlinger rettet mod danske

vi mener det skal ramme folk

hvis de er danske statsborgere eller de er personer med opholdstilladelse i danmark så ændringerne som kommer enten med dette beslutningsforslag eller med det initiativ som regeringen har iværksat skal så vidt muligt sikre at det bliver lettere at løfte bevisbyrden i disse sager justitsministeren har i et svar til folketinget anført at spørgsmålet afhænger af om det kan bevises at de pågældende personer har begået et strafbart forhold og at det i sidste ende beror på en konkret vurdering foretaget af domstolene

mener vi at dette understøtter behovet for at de foreslåede ændringer i lovgivningen klart og tydeligt kriminaliserer handlinger rettet mod danske styrker i udlandet

det kan i sagens natur være vanskeligt at bevise at en person har begået et strafbart forhold under deltagelse i en væbnet konflikt og hvis den relevante lovgivning heller ikke er tilstrækkelig klar og tydelig

bliver det jo ikke nemmere at løfte bevisbyrden derfor er der behov for at der sker noget og der er behov for at der sker noget hurtigt og selv om jeg

så vil jeg stadig væk opfordre til at man speeder processen op

har lagt op til kan nå frem til at præcisere lovgivningen

så vi kan komme efter de her mennesker og det skulle helst ske i indeværende folketingssamling

regeringens indsats på området er tilstrækkelig der er behov for at regeringen hurtigt tager initiativ til at ændringerne træder i kraft så det klart og tydeligt fremgår at danske statsborgere eller personer med opholdstilladelse i danmark som gennem en

i væbnet konflikt med danske styrker i udlandet begår en kriminel handling og vil blive retsforfulgt hvis de vender tilbage

for alle ordførerne så det ser jeg frem til med stor fornøjelse

det kommer jeg tilbage til jeg tror da at hvis man har fulgt den

været på skatteområdet i løbet af ugen

været mere interessant at diskutere regeringens

skiftende holdning til muligheden for at lave anonyme anmeldelser online

på et andet tidspunkt vi må tage det lovforslag som

alt godt fra havet kan man kalde det

lempelser og justeringer som grundlæggende giver rigtig god mening først og fremmest

ændrer lovforslaget på reglerne om exitbeskatning for fysiske personer

afregne skatten fuldstændigt i det øjeblik man forlod dansk skattepligt der er så kommet en eu dom som siger at de danske regler har været for rigide og været til hinder for

der lempes når der er rejst kritik af det men jo også for at sikre at at de danske skatteregler ikke lægger hindringer i vejen for den frie bevægelighed

forslagets øvrige mange dele det gælder lempelser i rentefradragsbegrænsningsreglerne justeringerne som følger af ændringerne i moder og datterselskabsdirektivet så man sikrer sig at

dobbelt ikkebeskatning det er nok lige en kende for for lempeligt

klarhed over at skatten bliver afregnet i det pågældende land som har skattepligten

for at man opnår dobbelt ikkebeskatning så er der lempelser

for nogle har givet anledning til nogle problemer og

rettes der op på en uhensigtsmæssighed og

virksomhederne en mulighed for at agere på en hensigtsmæssig måde også skattemæssigt uden at at det giver dem problemer

betyder forslaget at de får mulighed for at udskille sideordnede aktiviteter i et datterselskab så den skattefrihed der er på kerneaktiviteten for fjernvarmeværkerne

det imødekommer også et ønske fra branchen og det giver god mening

den skattefrihed som gælder ikke anfægtes af eventuelle sideaktiviteter så det der er hovedaktiviteten

bliver omfattet af skattepligt at det bliver klargjort giver god

når man kigger på de høringssvar der generelt er givet til lovforslaget ser

en række af de indvendinger der har været

forpagterreglen er blevet imødekommet i forhold til det lovforslag der

er altid positivt når høringssvar der kommer med forslag til præciseringer og justeringer imødekommes så vi er sikre på at den lovgivning vi vedtager

lever op til hensigten

synes det er rart at konstatere at

en blandet landhandel men med en række

betales og der er der altså

det at den skal forfalde med det samme og at den i stedet som der lægges op til skal afregnes over

det synes jeg giver god mening diskussionen om hvorvidt exitreglerne

eus forskellige bestemmelser men jeg synes i virkeligheden at det er den vigtigste del af det her lovforslag

sikre at vores beskyttelse mod at folk snyder

det måske give begrænsninger i forhold til den frie bevægelighed som jo er entydigt til gavn for

ikke nogen problemer med at vi imødekommer den

klarhed om en bred vifte af skatteregler for erhvervslivet og at

eu retten både de direktiver og de domme vi kender til

så jeg vil bare sige at det er rigtigt at

få en henstand på maksimalt syv år

det er jo helt på linje med den henstandsordning som ikke jeg men andre

selskabers betaling af exitskat vi får også implementeret en ændring af eus moder datterselskabsdirektiv

er jo et direktiv som blev indført for at undgå dobbeltbeskatning når der bliver udbetalt udbytte mellem moder og datterselskaber en af de problemstillinger

som også herre frank aaen var inde på nu herhjemme har vi gennemført

direktivet som skattefrihed for datterselskabsudbytter men i juli sidste år blev der vedtaget en ændring af direktivet som skal sikre at der ikke kan spekuleres i

spekulere som selskab i både at få fradrag på betalingssiden

til skattespekulation det er en ændring vi har været med til at vedtage fra danmarks side og derfor er det også bare rigtig godt at vi får det implementeret i lovgivningen nu

og på den måde kan få dæmmet op over for den grænseoverskridende

uhensigtsmæssigheder i de gældende skatteregler vi får rettet op på det synes jeg venstres ordfører

gennemgået det på forbilledlig vis jeg vil lade være med at bruge tingets tid på at gentage alle de detaljer

en opdatering af gældende regler fordi tiden er løbet fra

er de med til at sikre en større klarhed om reglerne og der er forhåbentlig en meget stor enighed om her i folketinget at det gælder om at have den klarhed så man kan overholde reglerne som man bør så med det sagt

exitbeskatning hvor fysiske

de aktiver de fører ud af landet mod en forrentning

beløb hen over syv år det er en ændring der kommer på baggrund af en eu dom fra to tusind og tretten som siger at det er i strid med den frie etableringsret i

at man nu også får taget med at erhvervsdrivende personer også

positiv og derfor kan vi støtte den del af det

skattefrihed for datterselskabsudbytter

man undgik dobbeltbeskatning men det har så vist sig at der

tilfælde hvor man kom frem til at

også fik dobbelt ikkebeskatning det får man så ændret med det her lovforslag og det er

set også ganske fornuftigt

her forslag som vi ikke har nogen bemærkninger til

og nogle af de andre virksomheder novo kunne vi også godt nævne ved at de flytter aktiver ud af landet og så siger at de stort set er værdiløse eller i hvert fald har en meget lav

undgår de at betale skat og så senere får de en kæmpemæssig indkomst

lidt tid på at coca cola ikke betaler skat i danmark at nestlé stort set ikke betaler skat i danmark

andre af de multinationale selskaber stort set ikke betaler skat eller betaler nul kroner i skat i danmark men der hvor de fleste penge er forsvundet ud af landet er jo i virkeligheden ved det man kalder exitbeskatning fordi man undgår at betale skat af værdier man har skabt i danmark har trukket fra i skat i danmark altså omkostningen

bliver indtjeningen flyttet til et land hvor skatten er lavere det er det der bekymrer os mest i det her lovforslag

selv om det som vi også var inde på er en eu bestemmelse der åbenbart tvinger os til at gøre noget vi

sikre på at vi ikke gør noget der åbner et skattehul unødig stort i forhold til at selskaber kan undgå at betale skat

andre ting i lovforslaget der bare virker som ren

nogle der via dobbeltbeskatningsaftaler kan undgå at betale skat af visse indkomster at det bliver ændret og det bliver lukket støtter vi selvfølgelig derfor regner jeg også med at vi støtter lovforslaget

sin helhed men vi vil i udvalgsarbejdet arbejde lidt med det med exitbeskatning altså det med muligheden for at flytte

og det drejer sig jo altså om venstre dansk folkeparti

jeg har en fornemmelse af at også radikale venstre støtter forslaget selv om de ikke har været til stede til

jeg naturligvis vil sørge for at

til de spørgsmål som enhedslisten måtte ønske at få uddybet i forhold til dette lovforslag når det handler om exitbeskatningen

det skal være i skriftlig form alene eller om der kan være et behov for at

jeg vil selvfølgelig også gerne sikre mig at herre frank aaen føler sig tryg

man kan stemme for det overordnede formål med forslaget er jo netop at sikre mere hensigtsmæssige skatteregler for erhvervslivet også når det handler om at forbedre reglerne vedrørende erhvervsbeskatning på en række områder og det væsentligste element i lovforslaget er altså dette med at harmonisere exitbeskatningen for fysiske personer

de selvstændige erhvervsdrivende i den forbindelse indføres der også en generel henstandsordning for de erhvervsdrivende af hensyn til eu retten som

ordførere også har været inde på forslaget implementerer derudover en ændring af eus moder datterselskabsdirektiv som har til formål at imødegå en kombination af fradrag på betalingssiden og skattefrihed hos modtageren det er en rigtig fornuftig ændring

været med til at vedtage og som rammer visse former for grænseoverskridende skattespekulation herudover indeholder forslaget en række andre forslag der fjerner forskellige uhensigtsmæssigheder

folketingets partier på nuværende tidspunkt har indstillet at de vil bakke op om vi afventer selvfølgelig at enhedslisten får svar på deres spørgsmål

sammenhæng og jeg besvarer selvfølgelig

forslaget også de mere tekniske i udvalgsbehandlingen

og nu har vi fået det lille problem at vi muligvis mangler en minister medmindre der er sket en ministerrokade

men det problematisk fordi det jo er svært at komme i gang med et punkt når ministeren ikke er der og da det er

ja det er vi jo nødt til

beklageligt og vi vil gentage de henvendelser vi har er

om at det er helt uacceptabelt og helt utilladeligt at det her sker gentagne gange for jeg er med på at det er rigtig frustrerende for

er mødt frem til tiden

at ministeren ikke er her og så kan vi ikke behandle lovforslaget og derfor udsætter jeg mødet i tre minutter

for mange samværssager ender i store konflikter mellem forældrene og at der i nogle tilfælde udøves så meget forhaling og endda chikane at det skader barnets mulighed for en tryg opvækst selv om det er vigtigt at der ikke hele tiden sker ændringer på området

finder vi i venstre at det er vigtigt og rigtigt at reagere fra folketingets side når vi finder at der er lovgivning der ikke tilstrækkeligt understøtter så gode løsninger for barnet som overhovedet

kan selvfølgelig ikke forhindre konflikter mellem biologiske forældre i alle sager desværre ikke

kan sætte nogle rammer som minimerer potentialet for konflikt og reducerer incitamenterne til at udøve chikane for det må være målet for al lovgivning på området

at sikre børnene bedst muligt det må ikke kunne svare sig at modarbejde samvær mellem barnet og den ene eller begge forældre da samvær med begge forældre er vigtigt lovforslaget omfatter en stribe tiltag som har til hensigt at forbedre vilkårene for børns samvær med begge forældre det er vigtigt at kontakten opretholdes og at samværet afvikles under trygge former hvor barnet kan være trygt ved fremtidig kontakt med begge

omfatter blandt andet mødepligt i statsforvaltningen i sager efter forældreansvarsloven så møder ikke aflyses uden gyldig grund og dermed trækker sagsbehandlingen i langdrag der sættes også en frist for hvornår statsforvaltningen skal have truffet en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær i det tilfælde hvor der ikke er kontakt mellem barnet og den ene forælder

bliver midlertidige afgørelser gjort

endelige igen for at fremskynde processerne og at barnet sikres vished for fremtiden det sikres også med lovforslaget at aflyst samvær der ikke skyldes samværsforælderen automatisk udløser erstatningssamvær dermed kan en forælder ikke forhindre samværet ved igen og igen at stille hindringer i vejen lovforslaget vil også medføre at fastsat eller aftalt samvær alene kan bortfalde når

forældrene har aftalt det eller når myndighederne har truffet beslutning herom endelig tilbydes forældre rådgivning i hjemmet inden der eventuelt sker fuldbyrdelse af samvær med tvang for tvang er sidste udvej hvorfor det er vigtigt at der fastholdes en dialog med forældrene om mindelige løsninger som ikke skader barnets ve og vel venstre støtter forslaget og vi finder det meget positivt at folketinget kan samles bredt om fælles aftaler på et område som dette for det er af så vital betydning for forældrene men jo i allerhøjeste grad også

samarbejde efter de er gået fra hinanden kan det blive helt uudholdeligt det forslag vi førstebehandler i dag handler om de tilfælde hvor den ene forælder bevidst prøver at chikanere den anden forælder ud af barnets liv uden at der er nogen grund til det i afmagt og i affekt eller simpelt hen for at få hævn de fleste forældre kan heldigvis finde ud af ikke at inddrage barnet i deres konflikt men i de ulykkelige tilfælde hvor barnet havner midt i orkanens øje er det vigtigt at vi som samfund stiller os på barnets side og insisterer på at barnet er uskyldigt det har ikke nogen andel i at mor og far ikke kan finde ud af det længere

det heller ikke rimeligt at forældrenes uenighed skal føre til at barnet mister samvær med den ene af forældrene formålet med forslaget er at barnet fortsat skal have begge forældre i sit liv og forslaget skal tydeliggøre for forældrene at det ansvar der følger med at få børn stadig væk gælder også efter man er gået fra hinanden forslaget indeholder flere dele eksempelvis automatisk erstatningsansvar der skal sikre at barnets kontakt til begge forældre ikke afbrydes ved at den ene forælder aflyser samvær gang på gang

mødepligt i statsforvaltningen så den ene af

kan etableres en familie med børn og måske senere børnebørn indtil døden skiller dem ad sådan er fortællingen i den fiktive eventyrverden uanset om man er troende eller ej er der for alle aldre en vis tiltrækning og fascination af denne skildring hvorfor gribes vi af eventyrfortællingen

flere årsager til jeg tror det er noget meget individuelt noget som udspringer af individets historie erfaring og opvækst herunder påvirkningen fra forældrene når vi i dag behandler et forslag som har undertitlen imødegåelse af samarbejdschikane med er der i mine ører ikke meget eventyr over det virkeligheden indhenter os også os som lovgivere

må dog udtrykke min bekymring for noget af den lovgivning som der er lavet her på det seneste omkring ægteskabet nemlig

at straksskilsmisse er blevet en mulighed når dansk folkeparti er med i den her aftale som blev indgået i september sidste år er det med ønsket om at vi fra lovgivers side gør hvad vi kan for at sikre at de børn

skilsmisse lider så lidt som overhovedet muligt at det er barnets tarv der skal være i højsædet at det er barnets ret til begge forældre og ikke forældrenes ret til barnet der skal være det afgørende element for

et barns levevilkår efter en skilsmisse det er vigtigt at forældrene er klar over at der er et fælles ansvar for barnet

oparbejdes et konfliktfyldt forhold hvor barnet tages som gidsel i forældrenes brud på det område kan vi som lovgivere være medvirkende til at skærpe de krav og forhold der er for parterne i en skilsmisse

derfor har vi også bredt politisk opstillet nogle initiativer som skal være med til at sikre barnets tarv disse initiativer er ikke ensbetydende med at vi er i mål i forhold til forældreansvarsloven

i den rigtige retning flere skal der til og derfor arbejder vi fortsat med området kommer med nye initiativer og følger udviklingen og effekten af aftaler vi har indgået herunder udviklingen i at nedbringe sagsbehandlingstiderne som ligger

ud over lovgivning er en stor opgave der påhviler især forældrene da der er tale om følelser fra politisk side kan man ikke lovgive sig ud af følelsesmæssige konflikter man kan være med til at forebygge at skilsmissen udvikler sig til chikane og konflikter endvidere er der stor forskel på hvorledes børn oplever forældrenes skilsmisse det kan være på grund af den alder barnet har på det givne tidspunkt dets personlighed dets netværk eller noget helt andet der er ikke tvivl om at to skilsmisser ikke er ens og derfor kan det også være svært at sætte alle forhold vedrørende en skilsmisse ind i lovgivningsmæssige formler jeg vil gerne slå fast at udtrykket til barnets bedste skal forstås således at det altid er det der for det givne barn er bedst at alle forhold er belyst og hermed også sagt

desværre ved vi at nogle børn er udsat for misbrug fysisk eller psykisk vold eller overgreb og her skal der være mulighed for at beskytte barnet og det kan være at afskære en forælder fra samvær med

fordi det skønnes ikke at være til barnets bedste enhver mistanke om misbrug eller lignende skal altid tages alvorligt af myndighederne og vurderes meget hurtigt det lægger dansk folkeparti utrolig stor vægt på fortsat skal være essentielt og ikke undervurderes i iveren efter at sikre barnets ret til begge forældre jeg må da også afslutningsvis i den her tale komme med en appel til forældrene

at der kæmpes for at sikre det fælles barn en tryg og god opvækst

egne følelser og skuffelser og måske nederlag sættes i skyggen

og når forholdene er således at det bedste i barnets perspektiv er at familien er samlet ikke kan lade sig gøre

at arbejde for at det næstbedste bliver til virkelighed nemlig at mor og far er glade hver især

den anden forælder ud af barnets liv

trække det hele i langdrag eller hvis man som den forælder barnet bor hos sørger for at lægge ferien på det tidspunkt hvor barnet ellers skulle have været hos den anden forælder det er ikke fair over for den anden forælder og det er slet ikke i orden over for det barn som gerne vil være sammen med begge forældre formålet med det her lovforslag er derfor at stille børnene bedre ved at de ikke mister kontakten til den ene forælder uden grund det handler om mennesker vi vil med lovforslaget gøre vores til at begge forældre er aktive og loyale i behandlingen af deres sag man kan selvfølgelig ikke lovgive sig ud af de følelsesmæssige konflikter og jeg er som radikal derfor rigtig glad for

det her lovforslag bygger ovenpå ved at ændre reglerne så den ene forælder ikke kan chikanere

langt de fleste forældre kan heldigvis finde ud af samarbejde og være fleksible om

flytte eller aflyse samvær men der er eksempler hvor forældre chikanerer samværet så barnet mister kontakten til den anden forælder og derfor foreslår vi med det her at man fremover skal have automatisk erstatningssamvær det ændrer ikke på udgangspunktet om at alle afgørelser skal træffes ud fra hvad der er bedst for barnet i sager hvor der er begrundet tvivl om hvorvidt samværet faktisk er bedst for barnet så skal det selvfølgelig vurderes lige så grundigt

hidtil har skullet det er mit ønske at lovforslaget ikke bare ændrer reglerne men også sender et meget stærkt signal til forældrene om hvor vigtigt det er at de samarbejder og gør sig umage med at få det til at fungere det skylder vi børnene

vi lancerer det her lovforslag og det bliver vedtaget

af det man kan se i høringssvarene og det man kunne se hvis man fulgte med i går aftes i den

er med på egentlig grundlæggende at se helt fordomsfrit og overordnet på

at vi kommer ud over de her bittesmå inkrementelle ændringer

vi kan gøre som politikere for at skabe et system til gavn for de børn som lige nu sidder derude

at understrege som flere andre ordførere også har gjort det at arbejdet ikke stopper her for det løser langtfra alle de problemer vi ser på skilsmisseområdet derfor vil vi sammen med de øvrige partier følge området tæt og arbejde videre særlig for at sikre børnenes perspektiv og deres rettigheder selv om vi alle sammen herinde godt ved

kan det ikke understreges ofte nok forældreansvarsloven handler om barnets ret til begge sine forældre

særlig opmærksomme på den del af lovforslaget der handler om erstatningssamvær vi hører jo fra en del af børneorganisationerne

egentlig også lidt sig selv at erstatningssamvær

ikke undervurdere betydningen af det skal vi holde skarpt øje med for det duer ikke at de gode intentioner bag erstatningssamværet

strider imod barnets interesser selv om vi med forslaget her forhåbentlig får nedbragt antallet af samværssager hvor forældre chikanerer hinanden så mener jeg ikke vi

desværre tror aldrig når målet hvis målet er at eliminere chikane og konflikt fuldstændig skilsmisser handler om følelser brudt kærlighed og brudte forhold og det hverken kan eller skal staten styre fuldstændig christiansborg kan ikke løse familietragedier eller garantere at skilsmisser i fremtiden sker uden gnidninger konflikter chikane og stor sorg men vi skal hjælpe så godt vi kan og her mener vi i sf at vi skal arbejde endnu mere med forebyggelse det bedste er selvfølgelig at man løser problemerne inden de vokser sig for store

jeg også glad for at vi med satspuljen for to tusind og femten afsatte næsten halvtreds

jeg har store forventninger til projektet og håber at det kan danne grundlag for udbredelse af gode

med forebyggende konflikthåndtering det er for mig at se vejen frem på store dele af socialområdet afslutningsvis vil jeg gentage at

vi er enige i folketinget om at rette op på de fejl mangler og ikkeintenderede effekter af forældreansvarsloven men det understreger også som flere af mine kolleger har sagt at det er komplekst og

at tage fat på anden runde i arbejdet med skilsmisseområdet

forældre der er i konflikt

kan i dag på mange forskellige måder sabotere samværsaftaler

som bliver ramt af forældrenes

alle folketingets partier har vedtaget en aftale om at gøre noget på det her område det med lovændringen når vi i mål med med dele af

lovgivning som vi har

mødepligt til statsforvaltningen

der på andre områder er fokus på kontaktbevarende samvær

glade for den del af lovgivningen der giver mulighed for at rådgive begge forældre i

med ønske om en afgørelse af forældremyndighed

pålægges obligatorisk rådgivning de fine resultater fra forsøg med rådgivningsforløb

tages til efterretning og udbredes til at gælde i alle sager også sager hvor der ikke umiddelbart er udsigt til de helt store konflikter det er meget velkendt

skilsmissekonflikter kan være uhyggelig opslidende for

af forældrenes manglende evne til at

tackle problemet og sørge for et ordentligt samarbejde

konfliktløsning og rådgivning

kontakt til to velfungerende og kærlige forældre sådan burde barndommen være for alle børn uanset om forældrene er skilt eller ej sådan ser virkeligheden blot ikke

det ikke tilfældigt de mange ulykkelige sager har først og fremmest rod i

end vi gjorde førhen der er ingen grund til at idyllisere ægteskaber for halvtreds og hundrede år siden hvor mulighederne for at blive skilt var anderledes

børnene en anden væsentlig faktor i forhold til det øgede antal sager hvor forældrene ikke er enige om fordelingen af samværet med børnene er den glædelige udvikling at fædre i dag ønsker at være forældre i lige så høj grad som mødrene gør førhen da både forældre og samfund havde en form for konsensus om at børn primært var moderens ansvar lå løsningerne også mere lige for sådan er det ikke i dag langt de fleste børn vokser op med nærværende fædre der tager del i deres barndom dette forhold ønsker både børn og fædre naturligvis at fortsætte hvis forældrene bliver skilt meget tyder på at fædrenes nye rolle om end den ikke er så ny endda ikke kan rummes i det eksisterende system en alarmerende stor andel af de fædre der får en sag behandlet i statsforvaltningen giver udtryk for at de ikke mener

afgørelserne tyder også på at der stadig er en skævhed mellem mor og far

hundrede og tre indeholder reguleringer der skal sikre at en forælder ikke kan afholdes fra at se sit barn i en længere periode på grund af sagsbehandlingstid eller fordi bopælsforælderen udebliver fra møderne

ikke løser de mange og store problemer der er

men vi støtter forslaget fordi det er et skridt i den rigtige retning

også klar til at diskutere området videre i erkendelse af at problemerne langtfra er løst

gennemgået obligatoriske kurser og alle forældre der kontakter statsforvaltningen skal have adgang til et frivilligt digitalt informationskursus i hvad deres muligheder er og hvilke omkostninger det kan have for deres barn hvis de ikke bidrager til at løse problemerne de økonomiske vilkår for mor og far i forbindelse med skilsmisse skal gennemgås med det formål at revidere dem de nuværende regler har rod i en tid hvor de økonomiske forskelle mellem mor og far var langt større end de er i dag endelig skal statsforvaltningen igennem en granskning hvor der stilles større krav til både ledere og sagsbehandlere vi kan ikke leve med et system der behandler så vigtige sager

stor andel af borgerne føler sig dårligt behandlet der er med andre ord brug for forandringer på dette område

strækker sig fra en erkendelse af at den enkelte forælder har et ansvar til både økonomiske og organisatoriske ændringer

liberal alliance klar til at deltage i både den værdibaserede diskussion og

et større fokus på området som jo også betyder at vi vi som politikere modtager mange kommentarer og bemærkninger nogle af de kommentarer og bemærkninger jeg har modtaget

for børnenes skyld men jeg tror

hvilke forældre vil ikke deres børns bedste jeg tror grundlæggende at forældrene vil deres børn det godt

tror også at deres perspektiv

der er godt for børnene kan blive ændret igennem en grim skilsmisse

at fælde dom fordi det er en svær problematik er der tale om en reel bekymring for barnet som afholder den ene forælder fra at udlevere det kunne være psykisk vold det kunne være fysisk vold endda misbrug eller er det ren chikane

og man må bare sige at foreningen far har et helt andet fokus

landsforeningen af kvindekrisecentre

og stoppet chikanen forebyggelse og skilsmissekurser tidligt er jo en del af løsningen

i dyb konflikt med hinanden som politikere har vi

forebygge konflikterne og dæmpe dem når de er i gang det her lovforslag er et godt skridt på vejen

også mange af høringssvarene som siger at det ikke er nok og det ansvar oplever jeg egentlig at socialordførerne gerne vil tage på sig i dag behandler vi så den første chikanepakke socialministeren har

kommer en mere og det er rigtig positivt

at man gerne vil ændre systemet

med de beslutninger og det lovforslag som ligger foran os

ud til at man lapper videre på et system som har nogle indbyggede og åbenlyse mangler

sat spørgsmålstegn ved brugen af børnesamtaler og deres kvalitet både hos fogeden og i statsforvaltningen og

de forskellige konklusioner de kan kaste af sig og der kan muligvis godt være brug for et enstrenget system så man undgår at blive kastebold både som forælder

der bliver påpeget at det kan være svært at henvende sig og blive taget alvorligt i statsforvaltningen og at det kan betale sig at modarbejde den ene

foreslået at man kigger mere overordnet på det her område

har været det store store ønske om at undersøge det her perspektiv

være med at spørge sf og radikale

er givet udtryk for i dag også står til troende når vi kommer til forhandlingerne netop at man gerne vil undersøge

om en familiedomstol som netop skal sikre at man samler kompetencerne

de sager hurtigt og effektivt

at domstolen har mulighed for at indhente alle informationer at man ikke skal

at styrke retssikkerheden for alle som jeg har hørt det

bliver forslaget bakket op af foreningen far og selv om dokumentaren i går som hedder med børnene som våben primært handlede om

der finder en forfordeling sted derfor håber jeg at vi vil se et folketing som tager ansvaret på sig og som aktivt vil arbejde på at hjælpe de mange børn som lige nu er fanget i chikanen

hele vejen rundt det vidner et

om at det er noget der optager os alle sammen

er det med både forældreansvarsloven og også de sager som statsforvaltningen

anledning til en

fordi det netop handler om vores børn

set også derfor vi i foråret

henover sommeren sidste år havde

udgangspunkt da vi diskuterede hele situationen omkring samarbejdschikane

blev meget hurtigt enige om at det det ville vi egentlig gerne se på

ser på hvad der kunne gøres gøres så børn ikke mister kontakten til den ene forælder

på et møde vi var til at det rent faktisk

betale sig at chikanere en forælder ud som flere ordførere også har været inde på

det der ligger i dag lovforslaget udmønter

den aftale som vi så efterfølgende

hvor vi lige præcis skruede og kom med nogle initiativer netop til at imødekomme de her ulykkelige sager jeg er rigtig rigtig glad for at vi

så hurtigt kunne blive enige om at det er fuldstændig uacceptabelt

den ene forælder prøver at chikanere den anden forælder

imødegår vi med meget enkle og

de helt særlige situationer hvor forældre bevidst undlader at samarbejde og holder barnet væk fra den anden forælder man kan i gåseøjne sige

et eller andet sted har været den nemme

tilgodeser selvfølgelig børnene

forældreansvarsloven i øvrigt også har

hele tiden har været vores sigte og skal blive ved med at være vores sigte

barnets bedste og barnets perspektiv alle afgørelser

derfor fortsat træffes ud fra

vi skal sørge for at det altid bliver belyst i hver enkelt sag og i sager hvor det ikke er godt for barnet

kontakt skal tingene som hidtil

og til bunds som vi har aftalt

skal vi følge udviklingen og effekten af de her initiativer i forbindelse med de årlige statusmøder om udviklingen på forældreansvarslovens område og jeg er selvfølgelig

jeg selvfølgelig gerne endnu en gang takke for debatten og jeg ser selvfølgelig frem til den fortsatte behandling af lovforslaget i udvalget og stiller mig vanen tro også i den her forbindelse til rådighed

chikanesager og det er jo meget inkrementelle ændringer altså bittesmå gradvise justeringer af et allerede eksisterende system

socialministeren om han kunne forestille sig at vi på

de her børn og til gavn for også de forældre som alligevel bliver

opfordrer til og komme med alle de ting som vi vi

forældreansvarsloven og chikane og

og som i den grad går ud over børnene så det vil jeg

citere fru karin nødgaard som sagde at man ikke kan lovgive sig fuldstændig ud af følelser

vi er meget meget optaget af at løse problemerne og også finde nye løsninger

risikerer at ende med kun at sidde med et meget snævert forhandlingsrum men at vi rent faktisk også

grundlæggende har de problemer indlejret i systemerne

større strukturdiskussion vi skal ud

lige præcis det så vi har et solidt vidensgrundlag at stå på så vi igen kan tage nogle beslutninger så vi ikke står

prøve at lappe hullet og så vi én gang for alle kan få lavet noget ordentligt så den viden vil jeg søge og det hører jeg

lovgivning vi laver nu er jo ikke lovgivning med tilbagevirkende kraft det er der ikke sådan kutyme for at

er når der kommer de her udsendelser hvor vi bliver konfronteret med nogle forfærdelig tragiske sager og hvor man tænker som jeg også

ikke tænker på hvad der er til barnets bedste og så videre

er i klemme nu er der nogle ting som som der kan gøres

er det noget man skal kigge særskilt på eller eller hvad gør man egentlig på hele

var rigtig ulykkelige jeg kender ikke sagerne

er det ganske svært for mig at svare på

jeg kunne da godt tænke mig at høre om ministeren har nogle planer om måske at involvere nogle flere af dem som måske

ministeren der har sine egne møder og vi som udvalg laver nogle høringer og så videre for det er jo det vi har gjort jeg vil gerne præcisere at jeg mener at det skal være dem som

være forældre der gerne vil ind og involveres i en debat men det kan blive lidt for følelsesmæssigt

glæde mig til at vi skal have vores forhandlinger og

til alle ordførerne og få gode ideer til om det skal være det ene eller det andet jeg synes vi har bevist

jeg synes også vi har bevist at

godt resultat både med hensyn til skilsmissepakke en som den er døbt

og så også det vi skal i gang med